transport bygnings og boligministeren lovforslag nummer hundrede og fem og tredive

lovforslag nummer hundrede og syv og tredive

lovforslag nummer l en hundrede og otte og tredive

jeg skal meddele at det under nummer tolv

til uddannelses og forskningsministeren af eva flyvholm udgår af dagsordenen grundet sygdom spørgsmålet overgår til skriftlig besvarelse jeg skal meddele at det under nummer tretten

og helsingør og centralisere i hillerød og hvad vil det i givet fald betyde for responstiden for eksempelvis skibby

er at borgerne oplever et synligt og et nærværende politi der er til stede i lokalområdet et politi der gør alt hvad hvad der er tænkelig muligt for at skabe tryghed for borgerne jeg har forstået at ledelsen i nordsjællands politi i sidste uge præsenterede den fremtidige organisering af kredsen for kredsrådet i nordsjælland og vil gerne sige helt tydeligt at det er min klare forventning at nordsjællands politi sikrer at omorganiseringen vil betyde en bedre betjening af

og gentofte ligesom jeg kan forstå at ekspeditionerne vil være åbne for borgerne i samme omfang som

i helsingør hillerød og gentofte

ved at nordsjællands politi vil styrke arbejdet med forebyggelse og nærhed og

det ved at hver kommune får en såkaldt områdebetjent og derfor vil jeg også gøre opmærksom på at de skriverier der har været i pressen på baggrund af en arbejdsrapport

dialog mellem politidirektøren og borgmestrene

og det er sådan set vigtigt for mig at det er sådan

at det siger sig selv at politiet skal rykke hurtigt ud når borgerne har brug for politiets hjælp det gælder i hele landet og derfor følger vi i politiforligskredsen

hvordan responstiderne udvikler sig på tværs

er det jo fordi der er en lidt speciel hvad kan man sige dårlig infrastruktur i nordsjælland og specielt i frederikssund kommune hvor man har hele hornsherred det betyder at når politiet skal ud på udrykning eller ambulancer for den sags skyld

skal de over en gammel bro fra nitten fem og tredive en gammel klapbro og man må da håbe at de kan ringe til brovagten så broen ikke går op når de skal over for

jeg spørger ind til responstiden for hvis man bor i skibby

derfor at jeg også spørger ind til responstid fordi det må jo nødvendigvis have en betydning og det håber jeg

tre patruljer der kører i et vist geografisk område og hvis så ulykken sker eller folk får brug for politiet tilfældigvis lige tæt på hvor patruljen er får vi en meget kort responstid er patruljen længere væk får vi en længere

jo være at ved at man ikke

så meget kunne man være heldig at responstiden kunne komme ned fordi det er patruljer der er ude hele tiden men det kan vi jo først sige når vi har set resultaterne af

langt fra hillerød til skibby

politiforlig hvor vi tilførte penge også

kredse i mange kredse har man jo været udsat for at der er lavet meget om altså der er færre steder

vil politiet fortsat være til stede i nærmiljøet

lokalkendskabet er bare rigtig rigtig vigtigt og jeg har hæftet mig ved at nordsjællands politi vil styrke arbejdet med netop forebyggelse og og nærhed og man har også villet tilknytte områdebetjente i

for det synes vi danskerne fortjener

der ligger en meget stor kvalitet og tryghed i at politiet er tæt på at politiet er lokalt forankret i hele vores vores land uanset om det

vi selvfølgelig også meget bekymrede hver gang vi hører at politiet vil samle noget og at politiet vil rykke noget væk

min kollega fru pia adelsteen spørger ind til

af de steder hvor

når responstiden er høj betyder det at danskerne skal vente længe på hjælp når de ringer og har

er tiden heller ikke til de her eksperimenter når det kommer

til politiets arbejde så jeg vil bare spørge justitsministeren om man fra nordsjællands politis side kan garantere at responstiden i

så ville ingen jo kunne vide om responstiden ville stige eller falde for

de igennem zonepatruljering og patruljeplanlægning vil arbejde for at sikre at man

der står bag det også tænkt over

herinde at holde øje med det og hvis man ikke kan løse opgaven med de ressourcer man har så må vi jo kigge på om tingene

de problemer som vi har en klar forventning om selvfølgelig

men gerne spørge ministeren gør det ikke indtryk når der er politibetjente der

fagligt bekymrede over det der er lagt op

man laver noget om i en organisation så mener jeg jo som princip

balance for os

tættere vi vil på og jo

tror hverken spørgeren eller jeg vil til at lave beredskabsplaner for de enkelte politikredse

det skal vi vel ud fra vores politiske holdning og det er vel også derfor

med regeringens hjælp på nuværende tidspunkt decentraliserer en masse arbejdspladser og trækker dem ud fra københavn for at få dem ud i provinsen

det samme må vel være tilfældet

jo netop også ude i de tyndtbefolkede områder eller der hvor der er langt

en række opgaver så har jeg sagt at det

når folk skyder i gaderne rykker vi jo politiet derhen hvor folk

hvor vi får et politi der er tættere på borgerne når jeg siger det andet

at vi når vi har givet en økonomisk ramme og

det på os at gå ned og lave den enkelte planlægning og fordeling af tingene det synes jeg i hvert fald giver anledning til en lidt dybere diskussion

for i besvarelsen af spørgerens

har ledelsen i vores rigspoliti i sidste uge

sagt har nordsjællands politi oplyst at den nye organisering ikke ændrer ved at der fortsat vil være stationer i både helsingør og

det er min klare forventning som jeg også sagde i min

af borgerne det skal selvfølgelig gælde alle borgere i

forventer at borgerne oplever samme eller bedre betjening det har jeg svært ved at forstå specielt hvis

bor i hornsherred nu vil jeg bare sige det

så endda forstå det hvis man lukkede

når man bor i hornsherred og der sker altså også kriminalitet i hornsherred desværre men det gør der jo og det er også det at folk har behov for at der kommer politi når de har haft indbrud og så videre

man forventer en bedre eller samme betjening af borgerne

lukke ned for nattebetjeningen på en politistation det var vi flere kommuner der

ikke måtte komme ud så blev der flere penge til at have en ekstra patrulje ude det er noget af det jeg synes er interessant

bedre i de timer hvor der sker noget og hvor man virkelig har behov for politiet det har jeg stor forståelse for og det ved politiet sikkert også mere om end jeg gør men man

taler om at lukke en udkørselsstation i et område hvor der trods alt er altså det er lige før jeg vil invitere ministeren med ud at køre for

så kan vi tage en tur til hillerød og så køre fra hillerød til

kan vi også opleve at broen er oppe og så kan vi bruge lidt ekstra tid på det men det er bare for ligesom at fortælle at der altså

et forlig og vi laver jo hele tiden om

på ting og sager og vi har givet økonomi til de enkelte politikredse og politidirektører så har de jo et ansvar for at få det til at hænge sammen bedst muligt

jeg skal sidde og være operativ medarbejder

stole på at de mennesker

vi må så holde øje med det her og se hvilke konsekvenser

man forestiller sig at den her omorganisering

i virkeligheden at man skal skrabe penge sammen til effektiviseringer andre steder eller er det

spørgsmål om at man bare vil noget mere for de samme penge det kunne

at stille det spørgsmål så så man kunne få det lidt mere uddybet jeg

bedst muligt og det gør den enkelte politidirektør så

og i folketinget sidder vi jo ikke normalt

inddelingen er i den enkelte kreds

også få et længere skriftligt svar på hvad tankerne har været bag det

kredsene skal organiseres

i politikredsene og gerne hvordan økonomien hænger sammen så det er selvfølgelig et spor

vi vil forfølge rigtig meget for det skal vi have helt konkrete

det tilbud som ministeren fik før om at tage på en en tur til

jeg har allerede takket ja til fru pia adelsteens

løse opgaven meget bedre på en anden måde så jeg vil da gerne ud at køre og nu vil jeg bare spørge ministeren om han også vil med ud at

men man har jo altid godt af at blive frisket op tror jeg

det kunne være vi skulle finde ud af sådan en tur en dag

for at det hele ikke skal afhænge af min kalender tror jeg at vi sideløbende skal fortsætte med at snakke om at få det helt på plads

vil slutte af med to korte spørgsmål

fremover vil få det jeg i gamle dage kaldte en landbetjent tilbage for det er jeg helt sikker på at

er det det man mener med en områdebetjent eller hvad

forberede mig lidt bedre på den måde at forstå at jeg kunne vide

har patruljering bredt i kredsen og det er sådan set det vi skal gøre på en måde så vi sikrer

bilerne er til stede hvor de er så der er stadig væk tre

udrykningssteder i nordsjælland og mon ikke de har tænkt sig godt om deroppe det må vi jo følge

en omstrukturering af politikredsen der betyder at frederikssund og helsingør ikke længere er udkørselssted for politiets

forandrer sig hele tiden og det stiller hele tiden nye krav til

er det også vigtigt at vores politi hele tiden overvejer hvordan

bedst organiserer sig og indretter sig lokalt som nationalt det handler om at vi skal have et politi der hele tiden sørger for at være bedst egnet

til at kunne løse de konkrete opgaver som politiet skal løse

man kan selvfølgelig være enig eller uenig i de konkrete dispositioner men

borgerne vil være tjent med at vi prøver at få tiden til

hæftet mig ved at kredsen

at ekspeditionerne vil være åbne for borgerne i samme omfang som tidligere og at der fortsat vil være udkørselssteder

har stillet igennem folketingets retsudvalg

vi jo kan se at der er situationer hvor politiet ganske enkelt ikke rykker ud

meget høj men det vi også oplever lokalt er

vi hører jo fra politidirektøren i nordsjællands politi at man gerne vil have

patruljer på gaden nonstop der hele tiden kører rundt og patruljerer og er til stede der hvor

et forsøg med den her zonepatruljering som

man gerne vil udbrede til at være en permanent ordning

at borgerne lokalt oplever

patrulje eller to der kører omkring helsingør som så skal til frederikssund så kan man jo godt se at så har den røver eller den voldtægtsmand eller hvad det kan være

er politiet ikke til stede

der er situationer hvor politiet ikke rykker ud vil ministeren tage kontakt til nordsjællands politi og

gøre det bedre så politiet reelt rykker ud i de tænkelige situationer hvor

så ved spørgeren

kan ske samtidige hændelser det er jo desværre det der sker det kan ske uanset hvor vi er henne i landet og uanset hvor mange patruljer vi har men det skulle

snak frem og tilbage men der sker ikke rigtig noget

er der skal til for at ministeren ligesom tager et engagement og siger at nu sætter vi

vi oplever at borgerne får en forringet service for det gør de så hvornår

borgerne ikke har samme åbningstid der bliver et udkørselssted mindre

at inden vi nu vedtager at det betyder dårligere betjening så lad os lige følge det det kunne jo faktisk være at det at patruljerne var ude og en anden fordeling af patruljerne betød at man kom hurtigere frem så har vi en helt anden diskussion men

får vores politi tættere på borgerne for det det synes jeg er en helt anden diskussion som er rigtig rigtig vigtig

ud fra at det er meget geografisk ment

for at man vil lukke udkørslen i

i gentofte jeg har ikke noget imod at man har udkørselssteder begge steder jeg synes også at gentofte fortjener et udkørselssted men burde man ikke hvis man

man kunne også argumentere for at det er et relativt tæt befolket område og så kan man så se på yderkanten af politikredsen

er det ikke en spøjs prioritering hvis man ønsker at patruljeringen skal komme bredt

en omorganisering som man gør her jeg har ikke nogen konkret viden om præcis

er mest brug for patruljerne

flere patruljer henne jeg går ud fra at der ligger nogle beslutninger

og nogle undersøgelser bag at at der er en station

lukket som udkørselsstation

ud fra derfor kan der jo godt være en god dækning

så er færre patruljer ude de kommer jo bredt rundt og jeg går ud fra at dem der

mit sidste spørgsmål til ministeren i den her runde

at stå og redegøre for det her i i folketingssalen jeg tror der er en hel del borgere blandt andet i

resten af nordsjælland i den politikreds der er berørt

er beskeden til de borgere og betjente som måtte måtte kigge med er der nogen løfter om forbedret service i det her eller er det en spareøvelse nu har ministeren jo så chancen for at sige det

svar ved et af de tidligere spørgsmål

at man får nogle betjente tæt på og zonepatruljering

en god betjening og det stoler jeg på indtil det modsatte er bevist

at komme med et forslag om at lukke

skulle være for at få en bedre responstid

sikrer en bedre responstid

helt ærlig det ville være utroværdigt at give et svar på det

ene og alene udtryk for historie altså hvor var patruljerne tilfældigvis da der blev ringet om kriminaliteten og havde der nu den dag

fantastisk responstid og var man længere væk

det der samlet skal gøre at man kommer tættere på borgerne og give et bedre politi

responstid er desværre kun noget man kan lave

arbejder jeg som justitsminister hver dag for at borgerne skal opleve et synligt og nærværende politi der er til stede i lokalområdet et politi der gør alt hvad der er tænkeligt muligt for at skabe tryghed når det er sagt er det jo ikke nogen hemmelighed for nogen at politiet har været hårdt spændt for de sidste år og derfor glæder jeg mig også over at vi har en regering

vi skal kigge tilbage og sige at vi faktisk

vi har tilført politiet ressourcer ad flere omgange senest med finansloven

der har styrket politiet med en

atten til en og tyve vi uddanner betjente som aldrig før

og sytten optog vi i alt tretten halvtreds politistuderende på politiskolen og vi fortsætter det store

de kommende to år kigger man på tværs af de forskellige initiativer vi har taget blandt andet opgaveglidning

er er forventningen at vi frigør cirka syv hundrede betjente til operativt politiarbejde vi indsætter tre hundrede og fem og fyrre politikadetter og ikke mindst får vi uddannet seks hundrede ekstra betjente altså en nettostigning

det synes jeg godt vi kan være lidt

det er jo præcis det det der skal gøre at vi på sigt kan få et endnu stærkere politi kan komme endnu tættere på borgerne for det er jo den vej vi skal kunne gå i en tid hvor politiet har været presset

at vi deler ønsket om at vi får politiet

borgerne er men når det er at der så er

hvor det er at samtlige betjente på politigården går sammen og siger det her omstruktureringsforslag

ikke det hjælper ikke borgerne og

det betyder en øget utryghed for

det må gøre indtryk på ministeren gør det ikke det hvor langt skal den her centralisering

men der er stadig væk tre udkørselssteder man man siger

der tilknyttes en områdebetjent til særlige steder hvor man har ekstra brug for det det er jo ikke en centralisering det er jo en decentralisering nogle gange skal man jo lave nogle forandringer for at

ressourcer til at gøre noget andet og gøre noget mere direkte lokalt og det

lagt ud til kredsene i forhold til at kunne centralisere altså er det sådan at ministeren har lagt en

mulighed ud til de forskellige kredse

det skal forstås at man bare kan centralisere i et væk uden at ministeren blander

laver en meget voldsom centralisering op til det så må vi jo drøfte om vi er på vej et sted hen hvor vi ikke vil have dansk politi jeg siger bare at når jeg sådan har

de andre spørgsmål så er

i den enkelte kreds på den enkelte station og disponere det er bare den balance altså det er ikke

carte blanche et frikort til bare at gøre hvad man vil ude i kredsene til at man kan centralisere og lukke alle stationer selvfølgelig

fornuftige analyser

for borgerne og har en god dialog med kredsrådet så synes jeg

der foregår i vores politikredse rundtomkring

om om ministeren egentlig mente at der foregik en en centralisering det er egentlig ikke et

det vi har set i en lang række af politikredse

det der er i gang i langt de fleste politikredse altså det vi har set inden for

række andre opgaver som man har skullet aflevere betjente til rundtomkring hvilket jo har betydet

og jeg er jo begge to meget bevidste om at

trængt til det og jeg tror også at vi må sige at det næste skridt

også man må sige at der har været og der vil jeg gerne finde en vej hvordan er det

vi står nu når vi nu skal til at have mere politi og vil styrke politiet endnu mere

den lokale vinkel i nordsjællands politi hvis det er det der er ministerens ønske er det logiske så ikke at sige

lader vi have åbent altså vi lukker ikke udkørselssteder hvis der virkelig er et politisk ønske om at politiet skal være mere lokalt skal være tættere på borgerne og mere rodfæstet i lokalsamfundene

ikke gøre det modsatte og så sige så lukker vi selvfølgelig

sat mig for at to tusind og atten skal være det år hvor hvert fald starter en proces der hedder hvordan får vi politiet tættere på på borgerne for

få politiet skridtet tættere på borgerne

ministeren mener at forslaget om en omstrukturering

lig med at få

hele forebyggelsesindsatsen med femten årsværk så der i hver kommune

til områderne det synes jeg er rigtig godt for der kommer man

de andre initiativer her faktisk anstrenger sig for

gjort fordi vi prioriterer trygheden rigtig højt og fordi vi ved at politiet har løst og kommer til at løse nye store opgaver i fremtiden

tryghed også at borgerne skal vide og føle at politiet er nær både på det helt konkrete plan når de møder

der hvor politiet er nær i borgernes bevidsthed så føler man sig også tryg og derfor er det et af mine

der skal være en nær relation der knytter sig til den tid vi lever i og det kriminalitetsbillede vi står over for og de forventninger borgerne har

så jeg er enig med med spørgeren i at vi skal sikre et nærværende politi hvordan det kan gøres i højere grad end i dag er jeg selvfølgelig sikker på

til at drøfte meget mere i den kommende tid

hen sat det som

for at komme det her skridt tættere på tættere på borgerne så man uanset om man bor i en storby eller en lille by føler

på borgerne og det synes jeg er noget af det vi skal arbejde med især

hundrede og fyrre landbetjente i danmark

hundrede og fem og det nyeste tal jeg har er fra september sidste år to tusind og sytten og der var der tyve tilbage jeg tror der sidder nogle landsbysamfund

tilbage og er dybt bekymrede og ærgerlige over den udvikling der er sket

man har været glad for at have sin landbetjent og det har givet en tryghed men

smarte kurver i alle mulige farver men følelsen af at der er politi tæt på og følelsen af at man kender det lokale politi at der er et ansigt på politiet har haft en enorm betydning i de her samfund og derfor

dansk folkeparti at vi ser at det her antal vender altså at man begynder at se at vi ikke taber landbetjente men at vi faktisk får flere og flere af dem så det er bare et af mange gode forslag synes jeg fra dansk folkeparti som jeg vil give videre

spørge ministeren vil ministeren arbejde for hvis der skal etableres et mere lokalt politi

spørge hvad så med alle de steder der ikke har en landbetjent altså der er

hvor skulle vi få folkene fra og

som jo nok også gerne vil se politiet selv om de ikke har en landbetjent i dag og derfor synes jeg at vi skal prøve at nytænke her

til stede lokalt men måske uden at det lige er i en bygning hver dag fra otte tredive til sekstende

hundrede og fyrre steder i danmark hvor man havde en landbetjent

man altså havde den her lokalt forankrede politistyrke kan man sige

et personligt ansigt på som folk kunne have en god relation til og som kendte sit område det synes jeg da er en god ide så i stedet for at spørge om hvor det så skulle være henne og gøre tingene besværlige synes jeg egentlig bare at ministeren skal komme i gang og invitere forligskredsen til nogle forhandlinger om det her

anden begrundelse for at her var det godt at have en

vidste lige præcis hvor i lokalsamfundet man måske lige skulle

og der havde det en værdi jeg kunne så bare godt tænke mig at vi finder en måde

at der hver dag i ugen skulle være en betjent i den by det kunne jo være at man kunne komme tættere på andre måder og komme rundt

mene noget andet så spørgsmålet er jo hvordan vi kommer dertil nu har jeg nævnt et

og den første er kommet i midt og vestjyllands

en ny type af de her mobile stationer som

til events men også kan tage ud i mindre lokalsamfund

et stykke tid hvor borgerne kommer hen og taler man laver særlige begivenheder nu er det snart vinterferie og så er politiet i nogle byer hvor de laver nogle aktioner med at passe på indbrudstyveri op til ferieperioderne

slå fast at vi selvfølgelig kriminalforsorg som har plads til alle de personer som afsoner en straf eller som er varetægtsfængslet mens deres sager behandles ved domstolene kriminalforsorgen spiller på den måde en vigtig rolle i forhold til at sikre at danmark er et trygt og sikkert samfund samtidig er det

det ændrer selvfølgelig ikke på at det aktuelle overbelæg

som nævnes i spørgsmålet skal håndteres

er der et særligt behov for at finde pladser til de varetægtsfængslede kriminalforsorgen er derfor blandt andet i gang med at genåbne inaktive pladser i for eksempel odense arrest

sådan i dag at der på grund af et lavt belæg de senere år er en række inaktive pladser som kan tages i anvendelse igen herudover vil der i løbet af februar blive åbnet et antal nye pladser i det nye storstrøm fængsel ligesom det løbende overvejes om den gradvise åbning af storstrøm fængsel

indgik i efteråret var afsoningen et tema netop kriminalforsorgens evne til at anvende kapaciteten fleksibelt og sikre en moderne afsoning der kan justeres efter det aktuelle behov var i fokus og jeg har derfor også indkaldt forligskredsen til et møde senere på måneden

kriminalforsorgen vil præsentere et oplæg til hvordan kapaciteten skal se ud de kommende år jeg ser frem til at vi i den forbindelse også taler om hvordan vi i forligskredsen kan ruste kriminalforsorgen endnu bedre til at håndtere spidsbelastningsperioder

flerårsaftale for kriminalforsorgen hvor et af de store fokusområder var at der var mange tomme pladser

vi havde mange inaktive pladser i vores fængsler og arresthuse af den grund og det er selvfølgelig glædeligt at

kriminaliteten generelt er for nedadgående

syvogtyvende januar pludselig læste en nyhed fra tv to med overskriften det vælter ind med fanger i de danske fængsler

i lang tid på christiansborg rendt rundt og

se at få fængselsvæsenet til

passe til virkeligheden med at der var der var færre fanger der sad i vores institutioner

fint at der nu kommer et nyt fængsel i storstrøm som gradvis skal åbnes

der er jo i forligskredsen sat gang i en analyse i kriminalforsorgen der skal belyse om man kan lukke nogle steder eller om der er noget der sikkerhedsmæssigt gør

det arbejde sat i bero

jeg synes da det er alarmerende både for de indsatte men søreme også for vores fængselsbetjente

igen hvordan åbner man det og hvornår hvad skal vi gøre og

det er også derfor der er indkaldt til et forligskredsmøde om

tage hånd om om det der er foregået her og få de pladser som man nu lige kan og

indsatte men der sidder lige nu fem hundrede og ni og tyve det betyder at belægningen ligger på

at de ikke sidder og fylder op så skulle vi ikke til at åbne noget i

og hast og bygge noget nyt og gøre alt muligt

der kommer mere tryk på det her område så vi kan få sendt kriminelle udlændinge hjem

indenrigspolitik i rumænien eller litauen eller noget som helst

holdningen om at udenlandske kriminelle selvfølgelig ikke skulle sidde og optage fængselspladser i danmark kan

det er i forbindelse med beskyttelse af offentlig ejendom såsom skoler daginstitutioner rådhuse busser og biblioteker for at forebygge kriminalitet men at de ikke kan det på for eksempel en kommunalt drevet parkeringsplads medmindre politiet giver tilladelse til det og agter ministeren at ændre loven så kommunerne får større råderum til frit at vælge

er det vigtigt at vi hurtigst muligt finder brugbare og fornuftige løsninger til at dække de lokale behov i forbindelse med bekæmpelse af kriminalitet og sikring af borgernes tryghed

regeringen i finanslovsaftalen for atten er blevet enige om at vi vil øge brugen af tv overvågning i områder hvor der er behov for en særlig tryghedsskabende indsats der er til brug for dette afsat en pulje til politiet til indkøb og efterfølgende drift og vedligehold af cirka hundrede videokameraer på halvtreds lokationer hvor der erfaringsmæssigt jævnligt opstår episoder med vold og uro det forudsættes at politiet ved udvælgelsen af de cirka halvtreds lokationer blandt andet er lydhøre over for hvilke kommuner der har haft særlige ønsker om tryghedsskabende tv overvågning og hvor der er politifaglig grund til at opsætte kameraer jeg kan tilføje at

initiativ til at igangsætte et arbejde med at undersøge kommunernes behov for at foretage tv overvågning vi har i

anmodet kl om at foretage en undersøgelse af kommunernes behov for tv overvågning og det forventes at vi får en tilbagemelding fra fra kl vedrørende resultaterne af den undersøgelse til februar det tror jeg også jeg har nævnt ved en tidligere

når vi har modtaget kls tilbagemelding

skal det nuværende samarbejde om tv overvågning med kommunerne og politiet ses efter i sømmene så kan vi jo der diskutere og se på hvilke rammer og om det

det er man jo på vej med lige nu så får vi svaret fra kl og

at vi har grobund for en ny god drøftelse af om det her

det samme spørgsmål til ministeren er at

når jeg så ikke giver det tilsagn om at lave om på det her altså at kommunerne bare kan det er det jo fordi kommunernes

under justitsministeren i forhold til det her så kan ministeren ikke

i forhold til om ministeren har en holdning til at det vil ministeren gerne frem for at sige at det hører under en anden

ministers ressortområde vil

ministeren give tilladelse til det og

har ministeren ikke rettet henvendelse til sin ministerkollega

hænge kameraer op så er det politiets område og derfor kan det her ikke undgå at komme lidt på kryds og tværs

spurgt kl og lad os så høre hvad kl siger

at vi må have en ny snak med politiet og kl om om hele overvågningsdiskussionen

politisk i folketingssalen men også med med kommunerne og

kan ministeren komme det lidt nærmere

vi står her er som jeg tidligere sagde at ministeren

svar hver gang vi har spurgt om det her

overvågning generelt og kommunernes rettigheder kommer vi meget hurtigt til at skulle tale med en anden minister derfor er det jo vigtigt at

hos mig og jeg vil meget gerne tage det på mig

den melding jeg har og jeg har ikke lige her

det vil komme til at kræve også nogle politiske diskussioner i folketinget om

vil have overvågning og hvor langt man må gå i vores samfund

op til den enkelte kommune

jo også derfor det er mærkeligt at det i dag er noget man alene lader politiet tage hånd om for sagen er jo at vi burde have en helt anden debat om det her en debat som vi også kunne indlemme vores vores byrådsmedlemmer i som jeg tror er ansvarlige nok til også

er noget meget paradoksalt i det ministeren svarer det kan han jo så kommentere om lidt jeg kan ikke lade være med at spørge hvad synes ministeren selv nu afventer vi noget fra kl og vi har ventet i snart hundrede år og en sommer føles det som om

hvert fald lang tid siden den her sag var oppe første gang

overvågning i sig selv er et problem jeg vil nu godt have

der bare skal være frit slag

at sige her i vores kommune tæppemarkerer vi simpelt hen hele kommunen med kameraer og i den næste kommune må man ikke jeg synes der skal være en eller anden form for fælles

borgernes tryghed og sikkerhed det er også derfor vi nu i fællesskab kommer til at se

jeg vil da bare høre om der er noget på vej til til os der bor i det sønderjyske og som jo i høj grad har mærket konsekvenserne af

overvågning så det kunne måske være rart nok

at man i kolding og haderslev har et

godt tænke mig at høre ministeren når en kommune kommer til ministeren og spørger

kolding kommune ikke kan få lov til at sætte deres

at det er rimeligt når en kommune efterspørger det her redskab at en kommune

jeg synes jo bare at politiet skal ind over jeg synes det vigtigt at have en vurdering af når vi nu har en lovgivning som vi har om man bare

noget vi gør i samarbejde altså kommunen og politiet

særlige ønsker det synes jeg man skal tale sig frem til

fornøjelsen af at modtage underskrifter

er vi vil have overvågning i det her samfund det synes jeg er en helt relevant diskussion og jeg

at man bygger finansiel kapacitet op i eu systemet

skulle fordele pengene mellem landene og skulle til at have

hvis der kommer en nedtur i økonomien

buffer til at sætte gang i økonomien det vil betyde at det reformarbejde der i dag ligger i

der passer til den enkelte vil blive afløst af

finanspolitisk sund økonomi er et nationalt område

skal hvert land jo ligesom vi gør i danmark bygge sin egen buffer

så er det landets skatteborgere der igennem deres lokale parlament har valgt nogle politikere der definerer hvilke reformer

så påvirker min opbakning til

og jeg forudser heller ikke at vi inden for nær fremtid vil blive en del af euroen vi opfører os så på mange stræk som om vi var

vi har den samme finanspolitiske disciplin vi har den samme

så vi opfører os på mange økonomiske stræk som om vi

men spørgsmålet er jo hvor interessant

forening hvis foreningen forandrer sig i en retning væk fra en selv og derfor er det da klart

afhænger af hvornår man tager beslutningen

hvis eu skulle bevæge sig i retning af en finanspolitisk union med meget store

forud for et økofin møde hvor

finansministeren også tilkendegav nogle af de her ting som vi jo er enige med

jeg noterede mig også at finansministeren så vidt jeg husker var det på vej ind til økofin mødet sagde at han ikke ville have

finansministersupermand eller noget i den retning

en af de her meddelelser der kommer ud efter

møderne i de forskellige råd i eu og der fremgår det at ministrene på mødet var enige om

nu citerer jeg bare fra det at gøre hurtige fremskridt med færdiggørelsen af den økonomiske monetære union især på grundlag af de forslag kommissionen fremlagde i efteråret to tusind og sytten under fuld respekt for unionens indre marked og på en åben og transparent måde i forhold til de medlemslande der ikke indgår i euroområdet citat slut

finansielle politik i eu samarbejdet

set bare spørge finansministeren hvordan

godt se ud som om det går lidt trægt med det men det kan jo være at meddelelsen er et fortegnet billede af de faktiske

at man skal understøtte lande der vil gennemføre

er positive

er at sige til det er at meddelelsen jo samler

på alle de beslutninger der er og når det kommer til spørgsmålet om

har dermed heller ikke den samme indflydelse som dem der er medlemmer af foreningen så

i euroen som er enige med os i at man skal være varsom med at gå ned ad den her vej

helt eller delvis at købe ind på det her altså macron har jo ret tydeligt tilkendegivet

man skal have sådan et særligt budget for

eurolandene og at han ønsker at man bevæger sig videre i den her retning jeg synes nogle af de udmeldinger der kom tilbage i tusind og sytten fra merkel tyder på det samme

har været nogen regering og hvor den tidligere finansminister nu er blevet valgt som formand for

forbundsdagen og dermed ikke længere agerer som finansminister

været en vikarierende finansminister og hvor meget vægt kan man lægge på det

tidligere finansminister wolfgang schäuble lagde op til var at tyskland skulle sige nej

stort eu budget han lagde

det var landene selv der skulle

økonomiske problemer de havde fordi det er den eneste måde

schulz og har udtrykt ønske om at lave en forbundsstat

nogle genvordigheder internt i en ny kommende tysk regering i retning af hvilken

skal tage men jeg vil bare

man må vel gå ud fra at det stadig væk er regeringen og venstres opfattelse indtil andet er bevist at man er tilhænger af at vi skal indføre euroen i danmark

at det vi ikke er enige om

ændre er vi enige om at fastholde mit eget parti venstre har en principiel tilgang til

vi vil gerne være med i euroen og det er alene ud fra den betragtning at vi agerer som om vi var med vi har blot ikke den politiske indflydelse det betyder også at vi ikke kan sætte bremsen i over for nogen af de tiltag vi ikke kan lide

træffe beslutninger alene nej men jeg opfatter

er skeptiske over for den meget integrationistiske linje der er nu er jeg tilhænger af et europæisk samarbejde

jeg fuldt ud at vi kan være en uenige om men jeg er tilhænger af et europæisk samarbejde

til en vis grænse altså det er

noterer mig også som det lige blev nævnt

efter det tyske valg og efter det tyske valg kan

et historisk dårligt valg nu er faldet yderligere i meningsmålingerne

finansministersupermandagtig ting vil være det rigtige for europa først og fremmest tror jeg ikke på at udviklingen i en stærk økonomi drives fra bruxelles den drives fra landene selv der skal indrette deres lovgivning og deres regler sådan at man har en sund økonomisk politik

konkurrencedygtigt erhvervsliv det eu kan er at skabe et indre marked hvor der ikke er handelshindringer eu kan skabe et indre marked for energi så vi kan få energien transporteret mere rundt og få

nogle gode frihandelsaftaler hvor vi ved at stå sammen kan få bedre vilkår end hvis vi stod alene det kan og skal eu gøre men eu skal ikke blande sig i finanspolitikken det er et nationalt anliggende om man har skatteyderfinansierede velfærdssamfund som vi har i danmark sverige og finland om man har forsikringsbaserede samfund som man

er en forskel i kultur mellem landene som ikke skal ensrettes af en finansminister på eu plan

men vores holdning bliver ikke hørt ved det bord

kan tage det er klart at den

skulle have en position i den samlede kommission og der har vi noget at skulle have sagt om hvilken placering det i givet fald skal være

alle eurolandene der synes

jeg stadig væk tvivlende over for om det her bliver en realitet jeg tror der er andre dele af det som kommissionen fremlagde i deres decemberudspil som vil være mere realistisk at få igennem

finansministeren tilkendegiver rendende rundt på kontorerne her på på slotsholmen så

er med i eurozonen men men det er der jo nogle der også forsøger at lave om på

et spørgsmål om hvorvidt de ønsker at være med i euroen eller ej

vi har jo for så vidt et juridisk gældende forbehold som jeg vil gå ud fra det kan ministeren så

en enig eu forsamling vel i og for sig

her i september to tusind og sytten også sagde det relativt klart han sagde og nu citerer jeg igen at vi har brug for en europæisk minister for økonomi og finansiering en europæisk minister der kan fremme og støtte strukturreformer i eus medlemsstater den nye minister bør have ansvaret for at koordinere alle eus finansielle instrumenter der kan iværksættes når en medlemsstat er i recession eller ramt af en grundlæggende krise

er svært at læse det her som andet end at at landene kan blive sat under en

der er vi ikke i danmark for vi gør et godt stykke arbejde med vores økonomi men jeg synes der

urovækkende over at man begynder at adressere landene som

en slags kommuner så man fra bruxelles bare kan komme og sige nu sætter vi jer under administration så i gør det rigtige

i eu sagt at de stræber hen mod at blive medlem af euroen hvis deres økonomi er til det bortset fra danmark for vi har en juridisk gældende undtagelse

vi skal være med eller ej og det anerkender alle lande når først de bliver mindet

anerkender de franske politikere det også men det er lidt nemt når man sidder i eiffeltårnet

juridisk gældende forbehold det er danskerne der beslutter om danmark skal være med i euroen

juncker siger det er jo ikke nyt at

centrum gerne vil have magt i centrum og ikke i periferien da jeg var bankassistent for en del år siden

altid hovedkontoret der hellere ville bestemme over filialerne end filialerne

mere end ude i institutionerne og i folketinget vil vi en gang imellem gerne bestemme over kommunerne sådan

vi har sådan en finanssupermand siddende i bruxelles

vil bare afslutningsvis spørge finansministeren

at at finansministeren ser at der kan

at man centraliserede beslutningerne og

at man skubbede så decentralt som muligt

centrale organisationer og institutioner i bruxelles det har vi også i

godt kan se at der er ret meget distance fra dublin til bruxelles så der er

de lande der er vant til at have meget stærk centralmagt og de lande der er vant til at have et meget decentralt

vi har i de nordiske lande som de baltiske lande har bakket op om og som vi forsøger

stoppet det her for jeg er slet ikke i tvivl om at at det det her med at en at en finanssupermand skal stå og banke medlemslandene

oven i hovedet nok ikke er befordrende for danskernes ønske om at forblive i den europæiske union også selv i den situation at vi står uden for for jeg tror egentlig at borgerne gerne vil have et eu som netop respekterer

nationalstaternes rettigheder og der synes jeg at det her er et skridt der viser at man er på vej

eu medlemskab men

klart af den overbevisning at det vi skal kæmpe for fra dansk side er at eu udvikler sig i den retning vi gerne vil have det er en retning hvor eu er stærkere på færre ting

at vi får færdiggjort det indre marked jeg er stadig væk flyforbandet undskyld det må jeg

meget irriteret over at en række danske virksomheder stadig væk oplever tekniske handelshindringer jeg ærgrer mig over at det indre

energimarked ikke er kommet på plads jeg

at der stadig væk er for meget bureaukrati i eu systemet og selv om juncker kommissionen har reduceret antallet af nye forslag

til den tidligere kommission er der stadig væk for meget der mangler at blive ryddet op i derfor skal vi selvfølgelig kæmpe for at eu udvikler sig i den retning vi kan bakke op om fra dansk side

spørgsmålet er

snubletråde som andre eu lande ikke bruger når staten skal afgive ordre på nye fartøjer i form af en ti årsregel plus materiale på flere sprog

blot konstatere at det er annulleret i forhold til både det og andre udbud mener jeg naturligvis at man ikke skal stille unødige hindringer op for danske virksomheder det gælder også

for at hjælpe det blå danmark vi er en stolt søfartsnation

også være så vi fortsat også kan bygge vores skibe

kan vi jo kigge på hvad der så ellers er jeg står her med en liste

se at der er en lang række ting inden for søværnet

er miljø og fødevareministeriet der har bestilt og man kan se at det i mange af tilfældene

miljø og fødevareministeriet der bestilte et fiskeriinspektionsskib der ikke duede det ligger i

der er produktionstab og så videre og som om man

lavede fejlen en gang til ved at bestille to brugte katamaraner i england som ligger

der kan lave en ordentlig kvalitet til en ordentlig pris derfor forstår jeg jo ikke at man

det må da være noget erhvervsministeren synes kunne være interessant hvorfor udbyder vi på andre sprog end dansk det gør ingen andre lande og hvorfor kigger vi ikke mere på pris og kvalitet end vi rent faktisk gør i det udbudsmateriale

stiller altså ikke krav til hvad der købes men hvordan det købes jeg synes selvfølgelig

at vi har en stærk tradition i danmark for at det blå danmark også selv kan levere

understøtte det har vi et godt samarbejde om i folketinget socialdemokratiet og også mit eget parti og andre partier i folketinget

vi arbejder for at det blå danmark har stabile og konkurrencedygtige rammevilkår så danske virksomheder står stærkt i den

det er altså også mit klare indtryk når jeg kigger på det at danske værfter er i stand til at levere gode innovative og konkurrencedygtige løsninger det har vi jo

støtteskibe fregatter og inspektionsfartøjer

mathis værft ikke har lavet hårdtvejrsbåde selv om de har lavet den mest fremragende

lodsbåd der ligger i skagen og har sejlet deroppe i over tyve år

det kan da godt være at ministeren mener at de er konkurrencedygtige

set bort fra på forsvarsministeriets område nu her

når karstensens skibsværft laver krigsskibe

kan få lov at byde på fordi der tilfældigvis er gået mere end ti år siden danmark har fået bygget et miljøskib

jeg går ud fra og det er det jeg er interesseret i at det ikke har noget med eu at gøre men

hvorfor er det så at vi bruger sådan nogle ting det vil jeg gerne have ministeren til at kigge på som koordinerende led i forhold til regeringen når

er at der er fair og lige vilkår det er vi jo også som samfund interesseret i for

for det men det skal bare være fair og lige kriterier

det danske samfund jeg er helt sikker på at de danske værfter som fungerer rigtig godt og

skal overleve hvis vi bare fra politisk side sikrer de rigtige

vil de som konkurrencedygtige danske værfter også

ikke laver konkurrenceforvridning når vi laver udbud

pudset kammeradvokaten på og skal lave alle mulige regler og hvis

i ting som er ganske irrelevante

at det andet danske værft opfyldte konditionerne jo men hvad

er fuldstændig ligegyldigt i forhold til den kvalitet og den pris

militære fartøjer herunder at den militære opgaveløsning også

kun synes at have det ene formål at udelukke dansk værftsindustri

til at forestille mig at de mindstekrav der er blevet stillet skulle have til hensigt at udelukke dansk værftindustri det gælder for alle eu lande at man skal holde sig inden for rammerne af udbudsreglerne og de fælleseuropæiske principper det betyder at man skal overholde principper om ligebehandling proportionalitet og forbud mod forskelsbehandling det kommer også danske virksomheder og arbejdspladser til gode

mulighed for at byde på opgaver i andre eu lande derfor er jeg meget optaget af og vil arbejde for at

bliver mindst muligt bureaukrati

samt miljø og klimaløsninger ved offentlige indkøb

stiller i dem op i jeres eget land

nok svært at sælge en vindmølle til nogen derfor er problemet her jo at hvis dansk værftsindustri bliver holdt udenfor og

hjemmemarked at levere til hvor skal referencegrundlaget så komme fra når de skal ud i den store verden og fortælle om

søværnet og så videre det eksisterer ikke

nogle har stillet op og jeg er helt med på at det hverken er

ministeren eller undertegnede men hvor kommer de

regler han har sikkert hørt

skatteborgernes penge og alt det det er slet ikke det

nummer to det er fordi de ikke opfylder de konditionsmæssige

kammeradvokaten og jeg skal give dig skal jeg for at få redt trådene ud plus at man ligger med noget

et referencegrundlag på en redningsbåd eller lodsbåd

så finder man på et nyt navn og nu skal det hedde en hårdtvejrsbåd og sådan en har

nogle ting jeg synes er galimatias der er ingen mennesker på denne jord der forstår det jo måske dem der har lavet det

ikke til gavn for nogen overhovedet

det er til stor stor stor gavn for danske virksomheder for ellers ville vi jo aldrig nogen sinde kunne sælge noget uden for landets grænser så

så danske virksomheder ikke kan byde ind på opgaver i danmark

i eu på det område med offentlige indkøb

svaret er klart og tydeligt det gør vi selv det er en national bestemmelse vi har jo set alle udbud danske maritime har jo gennemgået alle de udbud som de andre sender ud

det ser godt ud på papiret det er kun på deres lands sprog og siger de så det skal foregå præcis på den strækning på den engelske kyst eller et andet sted

til gavn for de danske virksomheder for det betyder at der er lige konkurrencevilkår det er til gavn for vores skatteborgere fordi de får det bedst mulige produkt til den billigst mulige pris det er til gavn for vores virksomheder som kan byde ind på opgaver i hele europa når det er sagt

forsvare hvis der kommer fuldstændig tåbelige snubletråde ind i forhold til nyt bureaukrati og vanvittige krav og alt muligt andet det stiller jo bare et ekstra krav til udbudsgiver for at sikre at der bliver plads til at danske virksomheder selvfølgelig kan byde ind der har vi sagt at

kigge på nye innovative løsninger der skal spille ind som kriterie og

et andet formål end det jeg har og som jeg også forstår spørgeren har fordi det kæmper

at sikre at de danske værfter selvfølgelig kan levere

selvbestemmelse at man kan gøre det som man vil

det er jo bare det der gør at danske værfter er helt uden for

med til at sikre at vi også har danske værfter hvis man kigger på afløbet i forhold til

hvad det er danske værfter er gået glip af på grund af tåbelige regler og hvor mange bådebyggerier og ting og sager og ganske almindelige lønmodtagere der kunne have tjent en indkomst og betalt skat til vores fælles velfærd som vi bare har sendt ud af landet som nu ligger som skrot nede

konkurrence hvis et udenlandsk værft ville vinde på

godt for danmark men det er ikke godt for danmark hvis det er på grund af bureaukrati og hvis det viser sig

man kan gøre det mindre bureaukratisk man skal se på om man kan tænke andre løsninger ind i det men det er altså vigtigt at

tretten er trukket tilbage spørgsmål

start men det kan ikke altid lade sig gøre og det har desværre tilfældet i år den nye prøvebekendtgørelse indeholder elementer som skulle gennemføres nu fordi de er en del af gymnasiereformen samtidig var ministeriet blevet opmærksom på at det var nødvendigt at præcisere reglerne om hjælpemidler og tog derfor initiativ til dette særlig at internettet kun må anvendes i det omfang et hjælpemiddel ikke kan gemmes lokalt eleverne må ikke bruge internettet til generel og bred informationssøgning ved andre prøver end

selv om det ikke er nyt har reglerne for brugen af internettet til informationssøgning med videre under prøverne som nævnt været uklare den uklarhed

i ministeriets egen vejledning især i matematik på grund af uklarheden har reglerne kunnet fortolkes forkert det vil sige på en anden måde end det var intentionen i forligskredsens aftale fra to tusind og fjorten

det ændrer selvfølgelig ikke på at det kan være ærgerligt for de elever som nu skal indrette sig på at de ikke har den samme adgang til internettet under deres prøver til sommer som deres lærer måske havde stillet dem i udsigt det har jeg stor forståelse for og ministeriet vil naturligvis bestræbe sig på

prøve i niende klasse kan ministeren forklare hvorfor det er nødvendigt at præcisere det her nu det her er jo ikke bare en teknisk ændring det her er en decideret ændring af lovgivningen sådan som vi ser det i socialdemokratiet

bliver implementeret og den har

en effekt i forhold til folkeskolens afgangsprøve som udvikler sig til en egentlig eksamen og det er i den forbindelse at

går vejledningerne igennem og sørger for at præcisere hvis der er

direkte internetadgang ikke længere skulle være gældende

gymnasieelever altså noget som ministeren gjorde helt imod et politisk flertal for det var jo sådan at vi var en bred vifte af partier som ville have der

hvad er ministerens holdning til at man nu

også i folkeskolen når hun ved at der er et bredt politisk flertal

andet for at sikre at vi kunne reducere omfanget af snyd men også for at sikre at eleverne faktisk blev eksamineret i det som faget indeholdt det var gymnasierne for folkeskolen er der ikke tale om

gældende ret i forbindelse med

hvordan i alverden synes ministeren at det hænger sammen med at man nu fjerner den fulde internetadgang både i folkeskolen og

er tale om en præcisering

og det er beklageligt at det kommer så sent jeg hører også fra mange elever som synes at det er sent men det er altså

at ministeriet gennemgår vejledningerne

tale om nogen lovændring eller bekendtgørelsesændring

er i den helt usædvanlige situation at der kun er et spørgsmål til transport bygnings og boligministeren og det

og mener ministeren at staten bør afsætte anlægsmidler som kan sikre at der etableres cykelsti

mellem svendborg og ollerup som spørgeren blev oplyst om ved min besvarelse af transport bygnings og boligudvalgets spørgsmål nummer to hundrede og tredive indgår cykelstiønsket på vejdirektoratets liste over ønsker til cykelstier langs statsvejnettet som jeg ligeledes orienterede spørgeren om ved besvarelsen af spørgsmålet vurderede vejdirektoratet i tusind og femten

det skyldes en række terrænmæssige landskabelige og kulturhistoriske forhold på strækningen der har i forskellige forligskredse været udmøntet puljemidler til forbedring af

cyklister det gælder blandt andet en pulje der blev udmøntet sidste år i i den forligskreds om bedre og billigere kollektiv trafik som spørgerens parti er en del af i den forbindelse har kommuner herunder svendborg kommune kunnet ansøge om statslige tilskud til forbedringer for cyklister i lokalområdet så vidt jeg har forstået det er det ikke sket herudover kan jeg oplyse at der på nuværende tidspunkt ikke er midler til at prioritere en statslig finansiering

en pulje på hundrede million kroner til et projekt som er på omkring fyrre million kroner for en vej som ikke er kommunens

vil jeg gerne have ministeren til at forholde sig til det mener ministeren ikke at det som udgangspunkt er vejdirektoratet og transportministerens ansvar at

sikres sikre forhold for

meget skarpe sving der er rigtig mange lastbiler og man skal op

allé som også er meget snæver og hvor der ikke er nogen

cykelbane eller noget som helst andet der er rigtig rigtig mange i ollerup det er skoler

de lokale beboere det er højskoler

lærerskoler som alle sammen har et stort ønske om at kunne cykle

mulige andre om de vil være med til at finansiere projektet men det må vel være staten

og i den kreds af partier som spørgerens parti er en del af nemlig bedre og billigere forligskredsen har man jo afsat penge til at medfinansiere cykelstier

langs statsvejene man har ikke afsat penge til fuldstændig at finansiere cykelstier langs statsvejene så det er jo

spørgeren så må med sit eget partis forhandlere som har været med til det her jeg tror at tankegangen er den at hvis en kommune viser det initiativ gerne selv at ville betale noget af en cykelsti

må det være fordi det er en vigtig cykelsti omvendt er det jo en gratis omgang omgang hvis man bare kunne bede staten om at finansiere det hele

vejdirektoratet også inde i sagen og man er jo med på at der er et projekt jeg var inde på vejdirektoratets hjemmeside

arbejder med cykelstier jeg så

men er det ikke statens ansvar at tage initiativet

størrelse staten træffer beslutninger i det her folketing hvor et flertal af partier beslutter ting

fordi den er delt ud men vil ministeren sørge for at der bliver afsat midler til at man kan sikre forholdene for cyklister på statens veje og konkret på den strækning der er mellem ollerup og svendborg

der bliver afsat midler til det for at hvis ministeren ikke vil arbejde for det bliver det jo rigtig svært for svendborg kommune eller andre at bidrage

så er spørgsmålet jo hver gang

man mest cykelsti for pengene og hvor er der flest cyklister som imødekommes med en cykelsti og det kan godt være at denne cykelsti som er meget dyr ikke er den cykelsti

den slags overvejelser må man gøre sig hvis man kan hjælpe tusind cyklister et sted

kan hjælpe færre cyklister for fyrre million

i morgen torsdag den ottende februar to tusind og atten klokken ti jeg henviser til den dagsorden der fremgår